at såvel kontanthjælpsloftet som starthjælpen har medvirket til at flere er kommet i beskæftigelse de seneste ti år når regeringen nu har fået sit lovforslag her vedtaget efter hårdt pres

nemlig enhedslisten vil det for eksempel betyde at for et ægtepar på kontanthjælp skal den ene ægtefælle have et job med en indtægt på over tredivetusind kroner om måneden for at det skal kunne betale sig at skifte kontanthjælpen ud med en lønindtægt

er særlig realistisk lovforslaget vil derfor medvirke til at fastholde en stor gruppe i kontanthjælpssystemet i dag har praktisk talt alle familietyper en økonomisk fordel ved at blot den ene tager et arbejde på mindstelønsniveau det smadrer regeringen nu med dette lovforslag

for mig helt uforståeligt at regeringen på den måde vil ødelægge mulighederne for mange for at vende tilbage til arbejdsmarkedet økonomien i lovforslaget må vi have lidt mere klarhed over og det samme gælder lovforslagets effekt på arbejdsudbuddet det er ikke omtalt i bemærkningerne til lovforslaget og det forstår jeg så sandelig godt

ikke noget godt regnestykke fra regeringen

det må vi naturligvis have klarhed over gennem udvalgsbehandlingen jeg har hæftet mig ved at finansministeren i flere forskellige sammenhænge har understreget at lovforslaget her vil have betydelig negativ virkning på arbejdsudbuddet ja i størrelsesordenen to

fire tusind fuldtidspersoner og det kan jo undre al den stund at man i regeringsgrundlaget har givet løfte om at øge arbejdsudbuddet ja det her er altså et forslag der går stik imod regeringens eget løfte om at øge arbejdsudbuddet

det må vi jo så spørge ind til i udvalget jeg hæfter mig ved at regeringen med dette lovforslag bryder forliget om flere i arbejde det kan jeg blot tage til efterretning

sådan regeringen ønsker det det brede politiske samarbejde på beskæftigelsesområdet er skrinlagt og erstattet af blokpolitikken det synes jeg er trist og jeg synes sådan set det danske arbejdsmarked har fortjent bedre hvad blev der af de fine ord ikke mindst fra statsministeren om det brede politiske samarbejde i folketinget nå ja det var måske heller ikke noget løfte men bare nogle fine ord når

glemt det oplyse at venstre ikke har lavet nogen satspuljeaftale med regeringen der indeholder særlige indsatser i relation til at regeringen nu afskaffer introduktionsydelsen det er naturligvis vanskeligt at bede ministeren om at lave ændringsforslag til bemærkningerne i et lovforslag

vi vende tilbage til når der skal laves betænkning i udvalget nu siger jeg det bare igen vi har i forbindelse med satspuljen aftalt at der gennemføres en særlig håndholdt indsats til udsatte kontanthjælpsgrupper altså matchgruppe tredje hvad ministeren vil lave af opfejning efter dette lovforslag

har været på introduktionsydelse er venstre ikke en del af det må foregå for ministerens egen regning og kan således ikke være en del af satspuljen

at

kunne

vi mener

jeg

der næste

jeg sige

år

så

er råd til at købe lægeordineret medicin

mulighed for at få betalt medicin hvis man er på kontanthjælp eller man er på starthjælp det er det rene sludder og vås

det burde sfs ordfører holde sig

at have

fattigdom

er den bedste motivation for

her

de har ikke været i stand til at finde et arbejde og dermed slippe ud af den fattigdomsfælde som v k og

derfor er jeg ekstra tilfreds med at det nu er muligt at gå en anden vej i dansk politik

i socialdemokratiet har vi en tro på hvert menneske der er der ude på den

side af christiansborgs tykke mure såmænd også på dem der er inden for vi har en tro på at alle der får en reel mulighed og et reelt valg vil bidrage til vores fælles samfund med alt det de nu kan hver især

vi tror på at de der ikke lige har været godt hjulpet fra start kan komme godt i vej hvis de får et venligt puf og en klar formulering af de forventninger som vi har til dem og af hvilke pligter de har det er vel og mærke hvis de bliver mødt som ligeværdige mennesker og borgere i dette land fattigdom er en svøbe det er det i afrika

i asien alle de steder hvor vi på fjernsynet kan se mennesker udstillet med sult sygdom og afmagt det er det også i danmark i sydhavnen på nørrebro på lolland på langeland på djursland det er næsten ikke til at holde ud at tænke på at der i år er femogtredivetusind flere fattige i danmark end sidste år der er ellevetusind flere fattige børn i danmark

der så tv i går kunne høre at antallet af

er steget med hundrede procent hvad er det for land vi bor i vi bryster os af at være et af verdens rigeste lande

vi kan ikke købe hele verden

vi kan heller ikke redde hele verden men vi kan sikre at alle de der bor i danmark har en reel mulighed for at forsørge sig selv og sine uden at skulle stå med hånden fremme og bede om almisser hvor meget skal der så til for at man kan gøre det

ja kontanthjælpen er jo i udgangspunktet beregnet ud fra hvad der er nødvendigt for

klare et anstændigt liv i danmark

så er det jo grotesk at tænke på at for eksempel starthjælpen svarer til cirka halv kontanthjælp

hvor mange tandlægebesøg hvor meget vintertøj hvor mange børnefødselsdage hvor mange julegaver hvor mange ture på juleudstilling i tivoli tror de ærede medlemmer her i salen der bliver

når udgangspunktet er starthjælp

denne lov betyder

bliver den laveste sats for alle vi får ryddet op i mylderet af satser og såkaldte tilbud og så får vi skabt grobund for

kan bryde den onde cirkel og ikke mindst den sociale arv det peger fremad på en ordentlig og på en positiv måde

baggrunden for den tidligere regerings indførelse af de lave ydelser var en tro på at bare man tager pengene fra folk skal de nok komme i arbejde sandheden er at det eneste fattigdomsydelserne har bidraget med er dårligere integration og flere fattige i danmark derfor skal starthjælpen

to hundrede og fem og tyve timers reglen afskaffes socialdemokratiet støtter

at

er

arbejde

det lige meget hvad manden siger så skal kvinderne også ud jeg tror på at med de tiltag der vil komme med den regering

der vil give de kvinder muligheder for

familie med to

tillægsydelser

er

vi

vi sikrer

være økonomisk attraktivt at komme til danmark som indvandrer eller flygtning hvis man kommer til danmark

vi har i danmark og blive dansker i fremtiden

tidligere har det været

meget økonomisk attraktivt at komme til danmark det fik vi

dengang den nye vk regering

derfor synes vi selvfølgelig også at det er helt forkert at afskaffe

det er vi ikke tilhængere af når vi så går over og kigger på

forliget flere i arbejde som nu efter

jeg ved godt at ministeren har en anden mening og jeg hørte også lige at ministerens mening i

jeg vil så bede ministeren om at fremlægge

det er et gammelt forlig det er ti år gammelt og jeg vil ikke udelukke at jeg måske kan have glemt noget i den forbindelse

indkalder forligskredsen til en diskussion

i forliget om det som jeg har overset

flere

mener vi at det altid skal være sådan at man har mere ud af at gå på arbejde end på på overførselsindkomst

fair over for dem

sidder ved kasselinjen i butikkerne det er ikke fair over for dem der tager de lavestlønnede job

derfor har man reelt mere til sig selv derfor blev

kontanthjælpen lavet det var det

fem og tyve timers reglen som også ligger i det

tage et arbejde at de skal tilknytning til arbejdsmarkedet nu

så kan man læne sig tilbage i sofaen og sige

de måske kan finde ud af hvad vi så skal ellers har vi

kontanthjælp er en midlertidig ydelse

en indsats for det jeg har ikke mere tid nu men dansk folkeparti

firs

sige at

syv og

det

ud

af

gå ind

er

i

som radikal meget tilfreds med at vi nu tager et tilløb til at fjerne fattigdomsydelserne

ophæver vi starthjælpen hvorved alle der ikke kan forsørge sig selv

opfylder betingelsen for at modtage hjælp efter lov om aktiv socialhjælp nu kan modtage kontanthjælp vi ophæver loftet over kontanthjælpen så der ikke sker en reduktion af de samlede ydelser fremover vi ophæver den såkaldte fem hundrede kroners nedsættelse

og fem og tyve timers reglen således at et kontanthjælpsægtepar ikke længere skal kunne dokumentere to hundrede og fem og tyve

ordinært og ustøttet arbejde for at begge ægtefæller skal kunne få udbetalt hjælp samlet set set trækker lovforslaget i en mere social retning det er vi rigtig glade for

jeg helt med på at vi jo altid og løbende og konstant står med en udfordring i forhold til at skabe balance mellem sociale hensyn på den ene side

isoleret set med til at fremme beskæftigelse og arbejdsudbud for nogle få det erkender jeg men den pris er alt for høj når rigtig mange mennesker samtidig kommer til at leve i fattigdom

er blevet lavet af rigtig gode aktører under et så konstaterer jeg at for få er kommet i arbejde i forhold til hvor mange der reelt er skubbet ud i fattigdom

fremme ved konklusionen vi går nu i gang med at afskaffe fattigdomsydelserne

de ser

ok selv om hun er syg og

giver hun os en masse kærlighed det er sjældent at børn og unge bliver hørt så prøv for en gangs skyld at høre på os

i skal forsørge med venlig hilsen julie og samantha

får en glædelig nyhed i dag regeringen afskaffer fattigdomsydelserne de ydelser der skaber og producerer fattige

tre hundrede timers reglen som blev erstattet af

og halvtreds timers og derefter to hundrede og fem og tyve timers og starthjælpen at mange familier som jeres lever under umenneskelige vilkår i dagens rige danmark

at familier som jeres må fravælge goder andre familier tager som en selvfølge offentlig transport lægeordineret medicin fritidsaktiviteter ordentligt tøj tre måltider sund mad om dagen frugt og grønt

sætte rekord i udsættelser fire tusind husstande blev sat på gaden fordi de ikke var i stand til at betale deres husleje

der modtager kontanthjælp det vil sige

på kontanthjælp generelt er på fem procent vi

den tidligere regering har produceret fattige her fra christiansborg men den tid er slut

presser dem nederst målet er naturligvis altid at kontanthjælpsmodtagere så hurtigt som muligt skal ind på arbejdsmarkedet igen

presse de her mennesker ud over hvad de er i stand til i dag presses mange mennesker økonomisk på trods af

i stand til at varetage et arbejde de mennesker skal have de ressourcer der gør

prisen for den måde tingene er kørt de sidste ti år og prisen har været rigtig

ende vil give langt flere og langt større problemer hvis vi ikke gør noget ved fattigdomsproblemerne langt langt tidligere vi ønsker et andet danmark

uanset om de er flygtet fra krig uanset om mor er syg eller far drikker alle børn har krav på

vi ved at det er muligt at skabe sådan et

vi ved vi har råd til at give folk der ikke i stand til at rejse sig op en håndsrækning derfor er det med stor glæde og stolthed at for at de har vist os tillid

i dag kan stå her med en ny regering og et nyt flertal der

må

2

ved at mange

sådan

at

her

og så er der mennesker der ikke

skal have kontanthjælp når

at

det er

at man siger

ordføreren

at der ikke samtidig ligger et forslag om at fjerne en anden fattigdomsydelse nemlig den lave ydelse til unge under fem og tyve år for en udeboende er satsen jo ikke meget højere end den starthjælp vi her er ved at afskaffe

bliver den nedsat til noget der næsten er det samme som starthjælpen

og seks og firs kroner per måned før skat vel at mærke det giver et rådighedsbeløb på et godt stykke under fem tusind kroner til dækning af alle udgifter er der nogen her i lokalet der tør sige at de kan leve for det eller som kan forklare mig hvad det er for nogle varer de unge mennesker kan købe til en lavere pris end os andre det er for længst

for de flestes vedkommende kun fører til at de ryger helt ud over kanten bliver sat ud af deres bolig må bo tilfældige steder og ofte må ty til småkriminalitet for overhovedet at overleve det er helt uforståeligt for os i enhedslisten at vi ikke også kan blive enige med den nye regering om at afskaffe denne fattigdomsydelse i to tusind og ni var der cirka titusind unge der blev ramt af den det er nok ikke blevet mindre siden og det skal der gøres op med snarest muligt det gælder også reduktionen i boligstøtten ved manglende forældreansvar i foråret to tusind og elleve var de nuværende regeringspartier og enhedslisten enige om at stemme imod

vi var enige om at det ikke ville forbedre forældrenes evner til at kunne varetage forældreansvaret men tværtimod ville føre til yderligere marginalisering af den unge og dennes familie er vi stadig væk enige om det

således at man ikke mister forsørgelsesgrundlaget før det er afklaret om man kan komme tilbage i arbejde få et fleksjob revalidering eller førtidspension beskæftigelsesministeren lover ganske vist at det vil ske i løbet af to tusind og tolv men der vil være yderligere mange mennesker der mister forsørgelsesgrundlaget frem til da og de forstår ikke hvorfor det skal vente og det gør vi heller ikke i enhedslisten der er i det hele taget nok at tage fat på generelt er de sociale ydelser for lave i kraft af den såkaldte satspuljeregulering følger ydelserne simpelt hen ikke med pris og lønudviklingen og forskellen vokser mellem

der er så heldige at have et arbejde og en fast indtægt

meget store gruppe af kontanthjælpsmodtagere og pensionister et andet stort problem er de skrappe regler om ægtefælleafhængighed som allerede rammer mange førtidspensionister og mennesker der mister deres sygedagpenge reglen vil få helt katastrofale følger når konsekvenserne af halveringen af dagpengeperioden og skærpelsen af genoptjeningsretten slår igennem tusindvis af nuværende a kasse forsikrede vil stå i en situation hvor de ikke har noget indtægtsgrundlag det er nødvendigt at tage ordentligt fat på at løse disse problemer hvis regeringen skal leve op til sin egen målsætning om at bekæmpe fattigdom og mindske ulighed det kræver at vi kradser nogle flere penge ind hos de ti procent rigeste og laver en ordentlig omfordeling af skattebyrden i enhedslisten vil vi være rigtig kede af det hvis vi ved afslutningen af regeringsperioden må konstatere at uligheden er vokset og derfor vil vi gøre alt for at hjælpe regeringen med at realisere den flotte målsætning og vi er meget glade for

om

ikke betale sig at yde en ekstra indsats skatter og afgifter er så høje at folk vælger at holde fri i stedet for at give den en ekstra skalle på arbejdsmarkedet og for rigtig mange mennesker

kan betale sig at tage et arbejde fordi man ganske enkelt får for lidt ud af det man skulle synes at det ville være en god idé at ændre på nogle af de grundlæggende incitamentsstrukturer

det gør regeringen da ganske rigtigt også

den forkerte retning regeringen øger såmænd incitamentet til at undlade at tage et arbejde ved at fjerne kontanthjælpsloftet to hundrede og fem og tyve timers reglen

for en meget stor gruppe af mennesker incitamentet til at tage et arbejde man gør det mere attraktivt for de mennesker at fortsætte på

et par på kontanthjælp får i dag

ekstra om måneden hvis den ene tager et job til tyvetusind kroner det er cirka hvad man tjener som kassedame i netto når kontanthjælpsloftet fjernes

får det samme par fire hundrede og tres kroner ekstra ud af at komme i arbejde fire hundrede og tres

kan invitere sin ægtefælle ud og spise en burger og tage en tur i biffen

indtægten er øget med fordi man er kommet i arbejde lovforslaget vil altså medvirke til at incitamentet incitamentet til at finde sig et arbejde forsvinder og det fremgår også af lovforslaget at man forventer en reduktion i den strukturelle beskæftigelse på op mod tre tusind personer når lovforslaget gennemføres det vil sige at dette lovforslag medfører at mennesker der ellers ville være kommet i arbejde vil forblive på overførselsindkomst tusinder af mennesker vil altså som konsekvens af dette lovforslag forblive på overførselsindkomst med de sociale problemer til følge som erfaringerne viser er forbundet med et liv på passiv forsørgelse det mener jeg er helt forkert og det mener vi også i liberal alliance det bør til enhver tid være sådan at

der står op om morgenen og tager på arbejde

der gør deres pligt skal altid have mere til sig selv end dem der kræver deres ret som om det ikke er slemt nok

er nogle umiddelbare økonomiske konsekvenser som følge af det her lovforslag samlet set forventer regeringen at den samlede

vil medføre offentlige merudgifter for fem hundrede og tre og halvtreds million kroner i to tusind og tolv stigende til seks hundrede og syv og halvtreds million

så en ting er at lovforslaget fjerner incitamenterne til at finde et arbejde

at det også er dyrt de offentlige udgifter har aldrig været større og nu vælger man så at gøre dem endnu større det er en forkert prioritering og en gal medicin for det danske samfund de offentlige

skal være mindre ikke større liberal alliance vil til enhver tid medvirke til at sikre at det kan betale sig at arbejde

vi lagt en reformplan frem der sikrer at der er arbejde til danskerne i fremtiden dette lovforslag strider imod begge målsætninger fordi incitamentet til at arbejde reduceres samtidig med at de offentlige udgifter øges liberal alliance støtter ikke

ser

ordføreren at han bliver ilde til mode

alt

at hjælpe og stille krav så de kan komme tilbage

på seks hundrede og syv og halvtreds million kroner i

og femten samtidig reducerer arbejdsstyrken med op til tre tusind så foruden at

også betyde at flere bliver fastholdt i ledighed og det betyder at incitamentet til at tage et arbejde ganske enkelt ikke er til stede længere konservatives menneskesyn er helt anderledes vi mener at når man er selvforsørgende får man også som

en større selvrespekt

at samfundet har brug for en man skaber værdi man bliver medborger og ikke bare borger

fremsat et lovforslag som skaber flere ledige og at sige at man ikke kan retfærdiggøre

nødvendigvis tale om fattigdom eller fattigdomsydelser jeg mener at det er en forfejlet retorik

jeg kan kun beklage det socialistiske menneskesyn hvor ens sociale ansvar handler om en større check frem for en hjælpende hånd og et kærligt skub og med de nye regler overlader man mennesker til sig selv som i den grad bliver gjort til genstand for en selvmedlidende opfattelse i stedet for at vi tror på dem

med beskæftigelsesministerens nye toner over for nye førtidspensionister

jo faktisk at socialdemokraterne var blevet klogere

i en tv duel så lyder han nogle gange helt konservativ

kunne få tildelt førtidspension jeg havde håbet at det betød at socialdemokraterne nu havde forstået at det ikke nytter at parkere mennesker at det ikke nytter bare at overlade mennesker til sig selv men sådan skulle det så ikke være konservative står for en helt anden vej hvor selvforsørgelse er i højsædet og hvor det er positivt når der er et ekstra puf

incitament til at komme ud på arbejdsmarkedet

tage sig

den

mennesker muligheder hvis vi kunne blive enige om at gøre det var vi jo nået et stykke ad vejen så kunne vi i dag være enige om at den her lovgivning giver økonomisk

regeringens politik i de første syv år

to tusind og syv

det konservativ politik eller var det et uheld eller var de konservative sat uden for indflydelse i

med

vi taler

sko til deres børn af økonomiske grunde

familier med lønindkomst kun er

dem som

det

jeg forstår

på arbejdsmarkedet

er

egen

sig langt væk fra solsiden af samfundet

piske og idømme straf jeg forstår ikke den logik jeg tror på at mennesker ligegyldig hvor de måtte befinde sig i et samfundshierarki grundlæggende tænker og agerer ens jeg tror på at hvis vi behandler mennesker ordentligt hvis vi respekterer dem og tror på dem og giver dem ordentlige betingelser for at leve deres liv vokser de

vil det også betyde at mange flere børn end i dag får muligheden for

muligheder som alle andre når vi fra regeringens side sammen med enhedslisten er optaget af at afskaffe

det først og fremmest for at bekæmpe fattigdom vi har et mål om at færre mennesker end i dag skal leve i fattigdom vi tror ikke på at en flygtning der kommer til danmark måske med en traumatiseret baggrund bliver bedre integreret i det danske samfund ved at leve på en lav ydelse i otte år vi tror ikke på at familier der måske er omgivet af sociale problemer bliver hverken bedre forældre eller bedre familie eller evner at komme hurtigere ud på arbejdsmarkedet ved at være på en lav ydelse til gengæld tror vi på

vi tror på ret og pligt vi tror på et samfund der stiller krav til sine medborgere og når man stiller krav må man også være villig til at tage konsekvensen

meget enig når sfs ordfører i dag så klart siger at hvis vi har

der ikke står til rådighed for deres kontanthjælp så skal de ikke have kontanthjælp det samme gælder i dagpengesystemet hvis ikke man står til rådighed

er arbejdsmarkedsparat skal man selvfølgelig ikke have sin ydelse men for alle de mennesker der ikke er arbejdsmarkedsparate for alle de mennesker hvor sygdom psykiske lidelser

gør sig gældende tror vi på

i stedet for at sætte deres ydelser ned

med en helhedsorienteret individuelt orienteret og omsorgsfuld indsats

at jeg er meget lidt dogmatisk når det handler om midler der er nogle mål jeg tror på fordi jeg er socialdemokrat men jeg er også villig til at lade mig overbevise og til at lytte når det handler om metoder til at nå de mål vi opstiller som samfund derfor vil jeg også være helt ærlig og sige at hvis det var sådan at den tidligere regerings social og beskæftigelsespolitik i højere grad end tilfældet er havde evnet at løse sociale problemer og bringe flere mennesker i beskæftigelse

fremsat forslaget her i dag på vegne af regeringen men jeg mener faktisk ikke at den gældende lovgivning lever op

af social og beskæftigelsespolitikken blandt andet står vi over for

lave en stor reform af kontanthjælpsområdet hvor vi sikrer at de mennesker der modtager kontanthjælp reelt står til rådighed og hvor vi især sikrer at de alt for mange unge der i dag

uden uddannelse og uden arbejde

henvist til ordinær uddannelse sådan at de kan komme væk fra kontanthjælp og få lov til at forsøge sig selv så skal jeg måske afslutningsvis sige at vi med forslaget her selvfølgelig ikke forbryder os mod nogen forlig det er fuldstændig rigtigt

at nogle af elementerne i det her forslag ligger tilbage fra forliget om flere i arbejde men det er også sådan at da velfærdsaftalen blev indgået i to tusind og seks blev partierne enige om at det var muligt for de daværende forligspartier

at få en undtagelsesbestemmelse sådan at partierne fastholdt forliget om flere i arbejde efter velfærdsaftalen men med den krølle

og det radikale venstre ikke længere støttede loftet over kontanthjælp så vi

flere i arbejde og bryder heller ikke med forliget med de lovforslag der er fremsat i dag

her det tyder det på og jeg håber også på at de partier som ikke føler sig helt hjemme i forslaget her i stedet vil gå aktivt ind i det store reformarbejde vi står over for i det kommende år ellers vil jeg gerne sige tak for en

både indigneret og engageret debat

efter mange

menneske

det

leve

for at skabe vækst og holdbarhed i dansk økonomi det er godt for danmark og dansk økonomi at regeringen på dette ene punkt udviser økonomisk ansvarlighed væk er luftkastellet om de tolv minutter

socialdemokraterne og sf endelig har indset at det ikke var nogen farbar vej for danmark nej de tolv minutter er forsvundet som dug for solen og tilbagetrækningsreformen er den lækre kamel som socialdemokraterne og sf bare ikke kan modstå efter at den nu er blevet marineret i magtens sødme tilbagetrækningsreformen er nødvendig for at skabe vækst og holdbarhed i dansk økonomi men den er også nødvendig for at give luft til investeringer i de dele af den offentlige sektor

hvor områder som sundhed og uddannelse i årene fremover

efterlønsordningen rammer lige ned i de to store udfordringer vi står med når vi ser fremad for det første

vi se frem til mange år med offentlige underskud hvis vi ikke gør noget store offentlige underskud vil gøre danmark sårbar over for udviklingen på de internationale finansmarkeder efter krisen vil kravene om sunde offentlige finanser uden tvivl være skærpet mange lande står i dag med nærmest uoverstigelige udfordringer netop fordi de ikke handlede i tide

andet ved vi at vi kommer til at mangle arbejdskraft i dag er det kun omkring halvdelen af os der arbejder og fremover bliver det endnu færre på grund af den demografiske udvikling

erstattes de af fire uden reformer bliver det svært for private virksomheder at få tilstrækkelig arbejdskraft og det vil hæmme vækstmulighederne og dermed også grundlaget for vores velstand

og tyve tilbagetrækningsreformen er

i bestræbelserne på at få bedre orden i den offentlige økonomi og fremadrettet sikrer vi sunde offentlige finanser

fra anden april til første oktober to tusind og tolv

personligt husker jeg lysende klart og tydeligt tidligere statsminister poul nyrup rasmussens løftebrud tilbage i nitten ni og halvfems og de problemer poul nyrup rasmussen røg ind i over for særligt sit eget politiske bagland med det løfte den tidligere statsminister brød vedrørende efterlønnen

ofte har været til diskussion igennem årene har været spørgsmålet om nedslidning det bliver naturligvis diskuteret i forbindelse med det næste lovforslag som er til behandling i dag det handler jo netop om oprettelsen af seniorførtidspensionen der skal favne de nedslidte og uarbejdsdygtige her er det ikke noget krav at man har indbetalt til

men den diskussion tager vi senere i dag

efterløn kommer direkte fra beskæftigelse tal fra to tusind og ni viser at fem og firs procent af dem der gik på efterløn kom direkte fra beskæftigelse langt de fleste har mange års solid tilknytning til arbejdsmarkedet bag sig og vil uden problemer kunne fortsætte med at arbejde frem til folkepensionsalderen langt de fleste efterlønnere er hverken mere eller mindre syge end deres jævnaldrende på arbejdsmarkedet et andet område som vi ofte har diskuteret har været spørgsmålet om hvem der så rent faktisk igennem årene har gjort brug af efterlønnen

har det været sagt at efterlønnen først og fremmest skulle opretholdes af hensyn til de ufaglærte

viser det sig at gruppen af ufaglærte faktisk kun udgør knap tre og tredive procent af efterlønnerne mens de udgør fire og tredive procent af samtlige tres til fire og tres årige

hele taget indbetaler færre og færre ufaglærte og faglærte til efterlønsordningen antallet af ufaglærte danskere der betaler til ordningen er halveret når man sammenligner de tredive til fire og tredive årige med de fem og halvtreds til ni og halvtreds årige det samlede antal personer der bidrager til efterlønsordningen er faldende bortset fra personer med en videregående uddannelse summa summarum hele argumentet om at efterlønnen

til slut skal jeg blot give udtryk for en personlig stille undren

den socialdemokratiske politiske ordfører herre magnus heunicke siger at alle socialdemokrater har lyst til at trykke på den røde knap når vi kommer til den endelige afstemning om tilbagetrækningsreformen dertil kan jeg blot spørge men hvorfor i alverden gør alle socialdemokrater så ikke det

stemmer vi jo alle alene efter vores egen overbevisning

imod forringelse af efterlønnen men jeg må konstatere at danskerne ville det anderledes det respekterer

anderledes men jeg er også nødt til

respektere det flertal der var ret tydeligt til folketingsvalget på den baggrund fremsættes der i dag fire lovforslag der udmønter den aftale om senere tilbagetrækning som venstre

den trettende maj i år lovforslagene indebærer at velfærdsaftalens forhøjelse af folkepensionsalderen fremrykkes med fem år tilsvarende forhøjelse af efterløns og fleksydelsesalderen sker fem år tidligere end aftalt i velfærdsaftalen efterløns og fleksydelsesordningerne bliver med lovforslagene

mens pensionernes påvirkning af ydelserne forøges væsentligt samtidig ophæves den såkaldte to års regel i efterlønsordningen der giver særlige fordele til dem der arbejder og udskyder overgangen til efterløn i efterlønsordningen bevares muligheden for at få op til tolv skattefrie præmieportioner for dem der arbejder frem til folkepensionsalderen når loven er endelig indfaset vil det således være muligt at optjene en skattefri præmie i alle tre år i efterlønsperioden l tyve ændrer lov om delpension og paralleliteten til efterlønsordningen bevares lovforslagene medfører således store ændringer i

personer der har betalt til ordningerne vil derfor i perioden

anden april to tusind og tolv

få mulighed for at fravælge ordningerne og få deres indbetalte bidrag udbetalt kontant og skattefrit der skal dog betales en afgift på tredive procent af bidrag betalt for perioden

femtende maj to tusind og elleve hvilket er en

at der på baggrund af valgresultatet den femtende september er et flertal blandt danskerne der ønsker en tilbagetrækningsaftale gennemført derfor er aftalen skrevet ind i regeringsgrundlaget og socialdemokraterne

for

det

have det er der

er

venstre

andre

år

det

er jo

jeg

det her var et

og 3f også at efterlønnen

afskaffet den blev kortet ned

ser de sidste udspil fra

af efterlønssystemet så er det jo en erkendelse af at det

meget stor løgnekampagne som fagbevægelsen har kørt

socialistisk folkeparti under valgkampen om at venstre konservative dansk folkeparti og radikale går ud og afskaffer efterlønnen det er jo rigtig mange usandheder og det må vi

man siger et og så gør man

har vi hele tiden sagt under valgkampen og også efterfølgende

ud og afskaffer efterlønnen men vi kan godt se at det er nødvendigt med justeringer vi har behov for at der er flere der bliver på arbejdsmarkedet fordi der er store årgange der står til at forlade arbejdsmarkedet vi har behov for at

derfor fremrykkede vi sammen med

blive i efterlønssystemet og lade være med at få ydelserne udbetalt vi har også sådan flere tilkendegivelser af hvad

har blandt andet sagt at sf ikke ville i regering hvis efterlønnen blev afskaffet eller forringet det skulle de i hvert fald ikke have

man har jo et standpunkt til man tager et nyt som herre jens otto krag

at ændre holdning undervejs men altså det var meget bombastisk

i regering hvis det skulle ske

fik mest ud af at gå på efterløn og det blev også sådan at

i pension får mere ud at gå på efterløn

det har altid været sådan i danmark at hvis man har store indtægter og man kan indbetale store summer til pensionsordninger

man egentlig pensionere sig selv uden at blande staten ind i det det skal også være sådan at det ikke som sådan

er en statslig opgave at finansiere at folk

trækker sig tilbage mens de er raske og rørige jeg har ikke noget imod at folk nyder deres otium og den slags det er en menneskeret at man har lov til at

nyde sit otium men det skal ikke være sådan at det er staten der betaler raske og rørige for at trække sig tilbage før tid når

ligger i det her men som sagt er der stadig væk en tre års efterløn

få en opsparing der men det er noget man skal tænke alvorligt

den beslutning hvor står man bedst og hvad har man mest ud af et andet punkt jeg direkte vil fraråde folk at benytte sig af er den mulighed der ligger i at man kan få

indbetalt efterlønsbidrag og man så

indbetale til en fleksydelse

få efter at man var blevet tres år og indtil man skulle på pension

i stedet for efterløn så kunne man få fleksydelse

lavet en ligestilling med at

man også have lov til at få fleksydelsesbidraget udbetalt og der vil vi i dansk

stærkt fraråde folk at benytte sig af den ordning

at få fleksydelsesbidraget udbetalt og man så ikke har noget fleksjob

har man kun den mulighed at gå på pension

det vil være helt forkert hvis man spekulerer i at få fleksydelsesbidraget udbetalt men der skal være ligestilling og det er folks egen beslutning om

man har et fleksjob så det er i hvert fald en

altid når man træffer en beslutning for sin egen fremtid

dansk folkeparti støtter selvfølgelig tilbagetrækningsreformen som vi er

om fra herre leif lahn

andre muligheder end

regeringsgrundlaget og ind i finansloven

tilbagetrækningsreformen der ligger som en del af finansloven som de har sagt ja til at stemme for det er også meget interessant men lad det

nu ligge sådan er spillets regler man kan ikke få alt man er nødt til at give noget for at få noget sådan er det det er det liv vi lever

fru margrethe vestager sagt ok

i ikke få regeringsmagten

man alligevel hellere have regeringsmagten

gennemføre tilbagetrækningsreformen det er også

fair nok jeg synes da det er helt fair at man prioriterer på den måde og siger ok

regeringsmagten så gennemfører vi tilbagetrækningsreformen alternativet var jo

herre lars løkke rasmussen sagt skal vi så ikke finde ud af noget

og sf ikke kommet i regering

svært for os herinde i folketinget at forstå

på baglinjen med det politiske spil

forslag og

tale om

jeg

efterlønsordningen

står over for betydelige udfordringer der er store underskud i den offentlige økonomi samtidig vil befolkningsudviklingen medføre et fald i arbejdsudbuddet i de kommende år mens antallet af ældre uden for arbejdsmarkedet vil stige det øger presset på de offentlige finanser fordi der

relativt færre til at betale skat mens udgifterne til efterløn folkepension sygehuse og ældrepleje samlet set

havner vi desværre i en situation hvor den demografiske udvikling bliver en barriere for virksomhedernes muligheder for at rekruttere nye medarbejdere dermed bliver vækstmulighederne i danmark også begrænsede og hvem vil det først og fremmest gå ud over venner det er rigtigt det er vores udsatte borgere

tyve at øge beskæftigelsen med cirka femogtredstusind personer styrke de offentlige finanser med atten milliard kroner og øge bruttonationalproduktet altså vores lands samlede indkomst årligt med knap halvtreds milliard kroner så alt i alt er det en aftale med perspektiver i og derfor støtter radikale venstre

de tal

det

jeg

som

med at man stemmer

tid på

og også høj ungdomsarbejdsløshed

så øge arbejdsløsheden med tyvetusind tredivetusind flere hvorfor det jo udbuddet af arbejdskraft skal øges siger

det betyder på dansk at arbejdsløshedskøen skal være længere vi kommer til at mangle arbejdskraft siger

den her debat har vist det krisen raser rundt europa og alle økonomer forudser en lang og dyb krise med økonomisk lavvækst ingen seriøs økonom i danmark finder det aktuelt at tale om

på denne side af to tusind og tyve vi mangler job ikke flere arbejdsløse det økonomiske råd beregner

reformen vil betyde femogtyvetusind flere arbejdsløse i to tusind og tyve det er da værd at tænke over de offentlige finanser vil blive forbedret med atten milliard

deres penge udbetalt dertil kommer at regnestykket forudsætter en forbedring af beskæftigelsen på halvfjerdstusind personer og det regnestykke har vi jo lige konstateret ikke

indtægter kommer også til at mangle så det der med økonomien er også ren fiktion med krise og lavvækst

opvejes af udgifter til dagpenge aktivering og førtidspension det er helt ufatteligt at man kan finde atten milliard kroner til skattefri udbetaling af efterlønsbidraget i to tusind og tolv de rige efterlønnere bliver forgyldt og kan på det offentliges regning holde fri og spille golf

dækningsgraden i forhold til tidligere indkomster er kun mellem halvtreds og tres

på efterlønnere og andre når vi taler om muligheden for tidligere pensionering for eksempel har akademikere som jo sjældent går på efterløn

fem gange så stor en pensionsopsparing som en lo arbejder den skævhed

vil tilgodese akademikere og snyde ufaglærte og håndværkere så er der seniorjobbene ordningen med seniorjob kunne og burde være en løsning det forudsætter at loven ændres så retten til seniorjob ikke skal være afhængig af efterlønsalderen så man fortsat bevarer retten fra det fyldte fem og halvtreds

ordningen med tilbagevirkende kraft for de fem og halvtreds til syv og halvtreds årige de har i dag ret til seniorjob men i to tusind og tolv mister de den ret fordi der er mere end fem år til deres forhøjede

gøre det samme folk bliver sultne efter job og byder sig til under overenskomsten jeg har en formodning om at det er den super liberalistiske tanke

vil starte en nedadgående spiral som vil ødelægge både det danske arbejdsmarked og vores velfærdssamfund det skal man vist ikke være professor for at kunne se

der arbejder hårdest når værdierne skal skabes i vores samfund det er arbejdsmænd og kvinder

det er dem med et længere arbejdsliv end de fleste

lavere løn også en lavere livsløn med en højere risiko for arbejdsulykker arbejdsulykker med højere hyppighed af hjerte kar sygdomme og kræft og med et kortere otium og et kortere liv generelt

deres gode lønninger og ikke mindst høje og tidlige pensioner

har nu hele eftermiddagen og lidt af aftenen

med til at afsløre det det er klassekamp af værste skuffe det er overdanmarks svar på krisen lad de dårligst stillede betale for den vi vil ikke

forståeligt at enhedslisten stemmer nej til tilbagetrækningsreformen

mest uretfærdige og mest asociale

det er netop

i aviserne og

christian

han opmærksom på at danmark er rutsjet ned

rangliste over verdens rigeste lande

og at vi indtager en bundplacering på opgørelsen over den forventede vækst i de kommende år det var virkeligheden dengang og det er desværre stadig virkeligheden i dag der er udsigt til lav vækst i danmark de kommende mange år hvis vi ikke gør noget der er kun én vej for det danske samfund hvis vi vil have velstand i fremtiden og det er reformer

skatteområdet så omkostningsniveauet kommer

reformer af arbejdsmarkedet så vi øger arbejdsudbuddet og dermed beskæftigelsen vækst er en forudsætning for velstand

foretager reformer af det danske samfund der skaber grobund for vækst svaret på en del af udfordringen er velkendt svaret på udfordringen både var og er jo reformer ikke mindst af arbejdsmarkedet som vi diskuterer her i dag med tilbagetrækningsaftalen har man endelig taget et skridt på vejen mod en løsning af nogle af de strukturelle udfordringer vi står over for liberal alliance har flere gange tidligere rejst debat om afskaffelse af efterlønnen og selv om efterlønnen ikke bliver afskaffet med denne aftale

de øvrige partier i folketinget har haft modet til at tage emnet op det er positivt at der bliver taget skridt i den rigtige retning også selv om de er få og små det er ingen hemmelighed at liberal alliance gerne så efterlønnen afskaffet helt for der er ingen overførselsindkomstmodtagere der har så let ved at gå over i beskæftigelse som efterlønsmodtagerne velfærdskommissionen har slået fast at efterlønsmodtagere ikke er mere syge eller nedslidte end deres jævnaldrende som bliver på arbejdsmarkedet ifølge velfærdskommissionen er det faktisk kun femten procent af dem som går på efterløn der er nedslidte kommissionen konkluderer også at efterlønsmodtagere er den gruppe af offentligt forsørgede som lettest vil kunne undvære sine ydelser det skyldes ikke mindst at en meget stor gruppe af efterlønnere godt kunne være blevet nogle år ekstra på arbejdsmarkedet fordi de reelt ikke er nedslidte det er derfor det er særlig interessant at gå efter denne gruppe i forhold til andre grupper på

en reform af arbejdsmarkedet for at skabe et øget arbejdsudbud må og skal tage sit udgangspunkt i en reform af efterlønnen danmark er på mange måder et fantastisk land

men vi skal ikke tage vores velstand for givet der findes ingen nemme løsninger og det er nødvendigt at vi herinde på christiansborg tør se ud over næste valgperiode og tage de beslutninger som stort set alle eksperter er enige om er nødvendige vi bliver nødt til at foretage ambitiøse og fremadskuende reformer

kan sikre vækst i det danske samfund så både vi selv vores børn og børnebørn kan leve i et velstående land andet kan vi ikke være bekendt vi kvitterer for at man har taget handsken op men den foreliggende tilbagetrækningsaftale kunne have været mere ambitiøs

jeg appellere til mere modige reformer fremover så vi kan afskaffe efterlønnen helt og sikre forudsætninger for vækst og velstand det får vi brug for hvis vi

danmark som et velstående land med tilbagetrækningsaftalen forøges arbejdsudbuddet med femogtredstusind og selv om man kunne ønske sig at aftalen var mere vidtgående

vi har i liberal alliance fremlagt en plan som var en lille smule mere ambitiøs end

blandt andet i dag det var en reformplan hvor efterlønnen blev afskaffet helt og hvor pensionsalderen blev sat op en reformplan hvor man sænkede skatten og hvor man øgede arbejdsudbuddet med ethundrede og syvogfyrretusind

en plan som ifølge dream skabte tohundrede og titusind nye arbejdspladser det er ambitiøst

meddele at liberal alliance er positive over

løftebrud på daglig basis som det er blevet kutyme

som havde det fornødne politiske mod til at melde klart ud

herre lars barfoed i marts to tusind og tre

hvor færre er afhængige af offentlige ydelser og hvor gevinsten ved at arbejde bliver større jeg tror at det i de kommende år vil blive mere og mere klart at vi har brug for de ældres arbejdskraft

som nuværende konservativ

utrolig glad for den udtalelse min partiformand kom med i to tusind og tre for den viser jo netop en langsigtet og vedholdende politisk strategi

vi nu i dag står og førstebehandler lovforslaget om efterlønnen politik handler om

prioritere og for mig er det mærkeligt at raske arbejdsduelige borgere kan trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet bare fordi deres fødselsattest

for at de i stedet kan få nogle gode hyggeår derhjemme indtil de skal pensioneres der er nogle efterlønnere som vil fremhæve at

og det kan jeg såmænd godt forstå at man ønsker sig men de glemmer at det har den konsekvens at deres børnebørn ikke kan få gode uddannelsesmuligheder eller et effektivt og omsorgsfuldt sundhedsvæsen

vi har i dag fordi der ikke er råd her er konservatives prioritering altså helt klar efterløn er ikke et velfærdsgode som kan være sådan lidt ekstra kræs oven på et arbejdsliv for den borger der ikke er nedslidt vi vil langt hellere prioritere de midler til de områder og mennesker som trænger til et løft jeg vil hellere sikre at den psykisk syge kan få hjælp eller at den kræftsyge kan få en effektiv behandling

børn fra svære sociale kår kan få den uddannelse der gør

have en sygeplejerske der trækker sig tilbage som to og tres

en moralsk og social forpligtelse til at gøre det

medarbejdere på arbejdspladser overalt i danmark som er blevet tvunget på efterløn på grund af et presset arbejdsmarked og det er ikke blevet adresseret i debatten endnu men lad os slå fast her at man ikke nødvendigvis er gammel når man er tres eller fem og tres år vi ved at vi har brug for alle kræfter og den viden og erfaring de mennesker har må vi ikke lade gå tabt og nu er efterlønnen ikke en dårlig undskyldning for naturlig for naturlig afgang før valget stod de borgerlige meget alene med ønsket om at reformere efterlønnen socialdemokraterne og

sagde nej nej og de sagde atter nej i samtlige udspil der kom fra de to partier men samtidig

i kulissen og hun sagde jo og vi kender alle til resultatet socialdemokrater og

blevet nødt til at æde efterlønsmodellen de er blevet nødt til at indtræde i forliget der står bag den politiske aftale fra den femtende maj i år men måske kunne s og sf i virkeligheden godt se at det var det rigtige at gøre

derfor at de tolv minutter så hurtigt i graven

så hurtigt opgav at kæmpe for de tolv minutter men jeg vil sige at helt ok s og

to og tres år eller man kan få en

har mulighed for at trække sig tidligt tilbage dansk folkeparti siger at de har reddet efterlønnen

da at fortælle at efterlønnen er

og et ringe tilbud efter at reformen er gennemført man modregner for

pensioner der ikke udbetales

og som jo skulle gemmes til det kortvarige otium der kan blive tale om for mange af dem

har brug for at gå på efterløn af et beløb til efterløn på tre år efter reformens gennemførelse

det er en ordning som som fungerer den bruges jo virkelig af dem som den var tiltænkt i sin tid af ufaglærte og faglærte arbejdere som udgør tre og firs procent af dem som bruger efterlønsordningen

er det kun to tre procent af dem som bruger ordningen som er akademikere

med den korteste levetid og det hårdeste arbejdsliv som rent faktisk bruger ordningen og

en tid hvor hele den økonomiske sagkundskab siger at mangelen på hænder stort set er aflyst

som om det arbejdskraftudbud

at der er måske tohundredetusind arbejdsløse i det her

ungdomsarbejdsløsheden så det er en rigtig god ordning vi i dag tager stilling til

afskaffe det er selvfølgelig sørgeligt at konstatere

garant for at der ikke blev ændret ved det eller

selvfølgelig på dansk folkeparti men desværre også

det

men det

placeres hos dansk folkeparti det andet vi har fået ud af debatten er en meget vigtig afklaring der er ikke nogen der i debatten har bestridt den oplysning som herre christian juhl kom med hvor han henviste til

betyde at vi har cirka femogtyvetusind flere arbejdsløse og det bekræfter den analyse som enhedslisten hele tiden har haft

er at gøre arbejdsløshedskøen længere

at jo flere arbejdsløse der kæmper om det samme job jo bedre muligheder har arbejdsgiverne for at trykke lønningerne det er kernen i hele det angreb som vi er udsat for her til sidst vil jeg bare sige at der er nogle der undrer sig over at enhedslisten kan stemme for en finanslov

vi bliver ligesom beskyldt for løftebrud og

har væltet regeringen på det grundlag og undladt

at vi fik stoppet dette uhyrlige angreb på efterlønsordningen og folkepensionen

debatten her i salen viser jo med al tydelighed at den mulighed har vi ikke haft

side gjorde vi det meget klart før det nyligt afholdte folketingsvalg at såfremt der efter folketingsvalget ville være et fortsat flertal for tilbagetrækningsreformen ville vi gennemføre den og indskrive den i et regeringsgrundlag og man må jo sige at danskerne ved folketingsvalget traf en beslutning med åbne øjne danskerne har således sammensat

de her lovforslag medfører nogle ret store ændringer

både i efterlønsordningen og fleksydelsesordningen personer der har betalt til ordningerne vil derfor i perioden fra anden april to tusind og tolv til den første oktober og tolv få mulighed for

lovforslagene medfører også store ændringer i tilbagetrækningssystemet og jeg synes det er meget meget vigtigt at understrege at de borgere der bliver berørt heraf skal tænke sig rigtig rigtig godt om hvad enten man

kan det få rigtig store konsekvenser for det enkelte menneske i de kommende måneder skal der derfor

igangsættes en stor informations og vejledningsindsats ude i a kasserne det er også præciseret i lovforslagene

det er klart at beskæftigelsesministeriet er i tæt dialog med a kasserne om deres vejledning af medlemmerne tak for indlæggene

ministeren

drejer sig om seniorførtidspension

i forbindelse med debatten om ændringen af efterlønsordningen

lang debat om de mennesker som er svage som er udslidte

det her lovforslag giver nu de mennesker

ikke nødvendigvis skal have betalt til efterlønsordningen og når man søger skal man have svar inden der er gået halvt år og man skal ikke igennem en arbejdsprøvning det er jo en

vil gavne de mennesker som der er blevet drøftet meget ville have et problem

den her ændring af efterlønnen de får nu nogle muligheder for at få nogle bedre vilkår så

og det er selvfølgelig alt sammen for at gøre

for ikke at blive frataget nogle ydelser når

det antal timer som man skal have arbejdet for at

fra tusind timer til syv hundrede og halvtreds timer så alt i alt er det her lavet som en følge af tilbagetrækningsreformen

øget mulighed for at de svageste personer i det her samfund vil kunne få en seniorførtidspension men samtidig

så alt i alt er det her jo et lovforslag som

hele tanken bag tilbagetrækningsreformen nemlig at man sikrer dem som gerne vil blive på arbejdsmarkedet nogle bedre muligheder

det svært og som har brug for at

at jeg hørte

man brugte mest tid på at fortælle hvorfor man ikke kunne lide det lovforslag

ærlige og erkend at det her er et godt lovforslag som

nye seniorførtidspension det er en ordning som ikke kræver at den enkelte ansøger har indbetalt til en efterlønsordning eller har været medlem af en a kasse det finder dansk folkeparti er en meget positiv udvikling da det ellers ville kunne dele befolkningen op i grupper til trods for at de måske egentlig har de samme skavanker endvidere er det positivt at der i forbindelse med den nye ordning lægges op til at sagsbehandlingen skal ske hurtigt og ikke trække i langdrag

med dette forslags vedtagelse blive sådan at det ikke vil finde sted det vil skåne medborgere i en moden alder for unødvendige tiltag som trækker i langdrag

det må enhver modstander af forslaget jo egentlig kunne se fornuft i der er ikke tvivl om at der

vel også helt naturligt og alt andet havde måske også undret i og med at vi næsten alle sammen når til pensionsalderen på et tidspunkt og derfor selvfølgelig er optaget af vores muligheder det er ud fra en sund tilgang til vores velfærdssamfund en opgave for os alle med hver vores forudsætninger at bidrage

der modtager ydelser fra stat og kommuner ellers kommer samfundsøkonomien ikke til at hænge sammen i længden der har været kritik blandt andet i nogle af høringssvarene af

blive nemmere at komme i betragtning til en seniorførtidspension og at det vil være efter de samme regler som man kender i dag når der søges førtidspension her er det vigtigt at der med det med det

i dag af regeringen fremsatte forslag ikke lægges op til at der skal laves en ny førtidspension men at der laves en ordning som skal tage højde for at den gruppe af borgere der har nået en vis alder

ikke skal igennem en masse unødvendige arbejdsprøvninger generelt er det dansk folkepartis holdning at vi gerne vil have et mere fleksibelt arbejdsmarked faktisk

flere ældre som gerne vil blive på arbejdsmarkedet og som faktisk fortryder at de har forladt det for tidligt debatten om aldersgrænser for fratrædelse på forskellige ordninger kommer ofte til at handle om at kunne stoppe så tidligt som muligt men hvis arbejdslivet er attraktivt og der skabes trivsel for medarbejderne vil flere danskere have et ønske om at arbejde længere det vil være positivt for alle parter og medvirke til at sikre fremtidens velstand og velfærd i de næste syv otte år vil arbejdsstyrken falde og der bliver flere ældre og derfor er

at der for at der skal være råd til de øgede udgifter til for eksempel sundhed og ældrepleje foretages noget det er også muligt i og med at man for manges vedkommende lever længere har et bedre helbred og ikke har været udsat for hårdt fysisk opslidende arbejde

den overbevisning at alle der er varigt nedslidte uanset alder skal have mulighed for at kunne trække sig tilbage efter at en vurdering af deres forhold har fundet sted i forbindelse med den ændring der foreslås er det vel også værd at bemærke at ændringerne med hensyn til folkepensionsalderen svarer til den aldersgrænse der var indtil to tusind og fire

både var med i velfærdsaftalen i to tusind og seks og i tilbagetrækningsaftalen i maj måned i år bakker vi op om det her lovforslag og håber selvfølgelig at det bliver et skridt i den rigtige retning for at sikre danmarks

er

inden for seks måneder efter ansøgning det har næppe forbigået tror jeg nogens opmærksomhed at netop delen om

indførelsen af den her seniorførtidspension har bidraget til mange spændende diskussioner

også helt klart den del der fylder mest i de indkomne høringssvar

i flere af høringssvarene læse at der hersker tvivl om hvordan loven i praksis skal udmøntes hvordan den enkelte kommune og den enkelte

i radikale venstre lytter vi også til høringssvarene

vi også nøje følge hvordan loven bliver udmøntet

bliver så klare og tydelige at borgerne og sagsbehandlerne ikke er i tvivl om hvordan loven skal udmøntes

er blevet vedtaget netop er tydelige i deres politiske intentioner og intentionen er jo at sikre en hurtigere og en smidigere adgang til seniorførtidspension end vi i dag har

førtidspension kriterierne for enten

førtidspension eller seniorførtidspension er de samme nemlig at arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat men ved ansøgning om seniorførtidspension slipper borgeren altså for de her utallige arbejdsprøvninger som ligger før tilkendelsen af en førtidspension derfor er adgangen til seniorførtidspension både enklere enklere og hurtigere og det er til glæde for sagsbehandlerne men især for borgerne

er i

og man har nogle ministerposter og man udgør et andet flertal

man altså gennemføre nogle ting til gavn

noget af det som den her regering gennemfører er en uddannelses og praktikpladsgaranti

det er

i to tusind og tyve lars løkke rasmussens regering sagde tredive procent der er blevet halvfemstusind flere fattige under den borgerlige regering i danmark i løbet af de ti år vi gør noget ved fattigdommen ved at afskaffe fattigdomsydelserne fattigdomsydelserne

i hvert fald er at bidrage til at nedbringe fattigdommen vi vil afskaffe meningsløs aktivering af arbejdsløse og indføre en aktivering som hjælper den enkelte det er nogle af de ting som folk går og sukker efter

også nævne at mange har sukket efter at få en mere effektiv beskatning af de multinationale

det synes folk er forargeligt og jeg må sige at jeg er fuldstændig enig med dem det er nogle eksempler på den politik som vi kan gennemføre med en regering der ligger

i det politiske spektrum og som har et flertal bag sig også i kraft af enhedslisten

at blandt andet sf har accepteret et regeringsgrundlag

mange flere vil blive tvunget til at blive ved med at arbejde selv om de i virkeligheden er nedslidte og burde have mulighed for et værdigt otium

vko og de radikale har forsvaret sig med at seniorførtidspension er en solidarisk ordning fordi den ikke er betinget af at man er medlem af en a kasse herre kristian thulesen dahl har direkte påstået at og jeg citerer der er en gruppe nedslidte

jeg citerer vi har i stedet spændt et sikkerhedsnet ud under alle også dem der ikke har været medlem af en a kasse de efterlader dermed det indtryk at nogle grupper får nye rettigheder og at seniorførtidspension er et slags plaster på såret til de mange a kasse forsikrede der mister retten til efterløn de herrer taler imod bedre vidende det fremgår jo krystalklart af bemærkningerne til lovforslaget at der ikke er tale om en ny ordning men blot om en ny ansøgningsmulighed til den eksisterende førtidspensionsordning der gælder nøjagtig de samme krav for tilkendelse af seniorførtidspension som for tilkendelse af førtidspension arbejdsevnen skal være væsentligt og varigt nedsat i et sådant omfang at man ikke er i stand til at forsørge sig selv ved indtægtsgivende arbejde det betyder at det vil være uendelig få af

dag kan gå på efterløn der vil have ret til seniorførtidspension

ret til efterløn skal man jo som bekendt stå til rådighed for arbejdsmarkedet og allerede der vil man være udelukket fra at blive tilkendt seniorførtidspension at vi taler om en meget lille gruppe bliver jo også indrømmet i bemærkningerne

ministeren skønner at cirka to tusind syv hundrede personer vil få

det siger også sig selv når man ser på de krav der stilles der skal være tale om en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet i bemærkningerne nævnes tyve til fem og tyve års forudgående tilknytning

her er i virkeligheden en skærpelse i forhold til den almindelige førtidspension tilsyneladende er ansøgningsproceduren nemmere der skal træffes afgørelse senest seks måneder efter at kommunen har modtaget ansøgningen og sagen skal afgøres på det

det foreliggende grundlag det vil sige at der ikke skal gennemføres arbejdsprøvning eller andre foranstaltninger i de fleste tilfælde

det komme ansøgeren til skade ankestyrelsen har opgjort at halvfjerds procent af alle afslag på førtidspension netop er afgjort på det foreliggende grundlag det er værd at hæfte sig ved høringssvaret fra kommunernes landsforening

at der ikke iværksættes beskæftigelsesfremmende tilbud kan således få den konsekvens at kommunerne vil give borgere afslag på seniorførtidspension alene fordi kommunen ikke kan tilvejebringe den nødvendige dokumentation for en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne

og jeg citerer at personer der er nedslidte efter et langt arbejdsliv kan sikres en enkel og hurtig adgang til førtidspension når de er mindre end fem år fra

den eneste nye rettighed der indføres med dette lovforslag er at nedslidte mennesker får ret til et langt hurtigere afslag på deres ansøgning om førtidspension

uden om liberal alliance

med til at gøre aftalen meget mere ambitiøs danmark

arbejdsstyrken falder de næste år væksten er lav arbejdspladserne i den private sektor er blevet færre og fosser fortsat ud af danmark og underskuddet på de offentlige finanser er alt for stort

øge arbejdsudbuddet og forbedre de offentlige finanser så vi dermed kan skabe vækst og velstand i samfundet og således tage os af dem der har

men har dog et par indvendinger

liberal alliance støtter initiativet da det er medvirkende til at øge arbejdsudbuddet og dermed afhjælpe de udfordringer vi står over for vi havde gerne set at folkepensionsalderen blev hævet yderligere men det her er dog et skridt på vejen i forhold til seniorførtidspensionsordningen har vi nogle bekymringer

at forventningerne til antallet af personer på ordningen ikke holder som historien med efterlønnen har vist os

vil benytte sig af ordningen regeringen forventer at der

to tusind og femten kun vil være to tusind syv hundrede personer på seniorførtidspension

har et reelt behov der får adgang til ordningen på den anden side synes

det virker unødig bureaukratisk

fuldtidsbeskæftigelse for at kunne komme i betragtning til ordningen

får forskellig sagsbehandling alene med henvisning til et i øvrigt bureaukratisk og svært dokumenterbart

krav om fem og tyve års tilknytning til arbejdsmarkedet

langt vil overstige de to tusind syv hundrede personer i to tusind og femten som det forventes i

til ordningen ikke afvikles liberal alliance er altså positiv over for intentionerne i lovforslaget vi skal sikre en god og tryg ordning for alle der ikke kan arbejde

efterlønnen men vi mangler svar på ovenstående spørgsmål